på ganske få tusinde kroner blev opkrævet bidrag

mener vi i dansk folkeparti fortsat at det er nødvendigt at finde en ordning der tilgodeser selvstændige erhvervskvinder og iværksættere

at løsningen skal findes

at arbejde for en ordning til gavn for selvstændige erhvervskvinder og iværksættere

og sige noget om hvad ministeren nu har tænkt sig at gøre for

for at vi finder en løsning og det håber jeg man også har indset i

andre initiativer som kan løse samme problem eller på anden måde skabe bedre barselsvilkår for iværksættere og

det lader ikke til at regeringen reagerer på de her opfordringer

end bare at opfordre regeringen til

en ny ordning for de selvstændige erhvervskvinder og iværksættere

tidsplan og tidshorisont for

hvis regeringen sidder stille og siger nå skidt pyt med det de selvstændige skal ikke have en barselsordning vil dansk folkeparti så sammen med resten af os det flertal som

ønsker det her være parat til at tage nogle selvstændige skridt i form af for eksempel forhandlinger beslutningsforslag og andet

vil være parat til at bruge det flertal som findes i folketinget for at tvinge regeringen til at tage

på det her område så vi ikke fortsat skal stå i den situation at selvstændige ikke har helt basale rettigheder på

det flertal som i den grad ønsker

en ny ordning for de her selvstændige erhvervskvinder og det er en ordning som vi mener

vi selvfølgelig også opfordret til at regeringen

komplekst område og det anerkender vi

det tage tid men sagen er den at det er vigtigt at

arbejde bliver gjort og derfor opfordrer vi

regeringen til at tage nogle nødvendige initiativer

barselsrettigheder så derfor tillader jeg mig

en konklusion hvis nu det ikke lykkes

som faktisk giver de rettigheder vi taler om her

det samme som at tilkendegive at dansk

ikke kan holde sit løfte og ikke står ved sine tilkendegivelser som kommer her i salen i dag og som jeg betragter som usædvanlig vigtige

ordføreren om at bekræfte

flere ministerier og derfor er det ikke sikkert at der lige nøjagtig kommer en løsning om

kommer en løsning hurtigst muligt men jeg håber i hvert fald

ved sin repræsentant som er beskæftigelsesministeren

citere

de er klar til at bruge det flertal imod regeringen hvis vi ikke finder en løsning

også derfor selvfølgelig at vi over for ministeren kan sige at

må være snart vi så må få et udkast fra ministeren det må være snart vi skal få en løsning

har jo stået på i rigtig mange år

med en løsning i stedet for bare at afskaffe

flertal og det håber

på at de vil bruge

vi skal nok finde en løsning og

til at høre hvad ministeren har at sige her til sidst

på talerstolen for at redegøre for

jo gerne findes en løsning hurtigst muligt og som fru marianne jelved også sagde det

det der er kompliceret er at finde ud af hvem der skal betale forsikringsregningen den tidligere regering valgte at udstrække en obligatorisk ordning så den kom til at omfatte godt og vel et par hundredetusinde eller tohundrede og fyrretusind og da ordningen så

trådte i kraft viste det sig at der var enormt mange mennesker som sagde aldrig i livet

det er helt absurd at vi skal være med i en sådan ordning for vi kan aldrig få glæde af den og vi er ikke enlige selvstændige derfor var vi nødt til at lukke ordningen

overvejelser om hvorvidt man er i stand til at indsnævre ordningen således at vi kan få en obligatorisk ordning for selvstændige

der er enlige selvstændige det kan man godt men i takt med at man indsnævrer ordningen

stiger regningen proportionalt

er det obligatorisk at sige til en relativt begrænset kreds af selvstændige i skal have en indbyrdes forsikringsordning om i ønsker det eller ej med en kæmpe regning igennem hele livet hvis de selv vil det kan de gøre det frivilligt og betale den forsikringsregning så har der været andre forslag undervejs i processen

at de selvstændige blev knyttet til barseldk

selvfølgelig kan det lade sig gøre men så er det lønmodtagerne der skal betale barselsudligningsregningen for

er det det folketinget ønsker det ønsker jeg i al fald ikke som obligatorisk ordning at lave overførsel fra én befolkningsgruppe til en anden befolkningsgruppe som i øvrigt ikke har noget med hinanden at gøre tilbage er der den tredje løsning og det er

ikke alene er regeringen der har de selvstændiges vilkår

betænkningen hvor de beder om at vi fra regeringens side sætter fokus på rammevilkårene for selvstændige iværksættere også unge iværksættere og det er faktisk

arbejde vi som sådan allerede har igangsat og har taget initiativ

iværksættere for at få et godt og reelt billede af

er for udfordringer de oplever og hvad det er de efterlyser i forhold til os derfor kan jeg love dansk folkeparti at vi vil gennemføre et tværministerielt arbejde med henblik på at skabe bedre rammevilkår for iværksættere og selvstændige det er det vi i al almindelighed arbejder for fra regeringens siden

vækst i hele danmark og det kræver duelige rammevilkår for

de problemer jo uløste hen altså

man som selvstændig erhvervsdrivende

aktivt arbejdsliv med et aktivt familieliv

efterspurgt fra dansk folkeparti og fra en

række partier i betænkningen til det her lovforslag så jeg vil gerne høre

der er ingen af de ordninger vi har fundet attraktive nu overvejer vi så i øvrigt i forbindelse med vores øvrige vækststrategi hvad vi er i stand til at gøre i forhold til de selvstændige og iværksætterne

har ingen dato for hvornår der kommer

for selvstændige så kan vi ikke få et helt klart svar

få et tidspunkt vil komme med nye

hvordan man vil løse det her problem altså er det en del af de planer og kommer regeringen med noget eller prøver man bare

vil regeringen levere

mulighederne hvem er det i synes der skal betale hvis man bare går hen og laver en ny ordning man er nødt til at tænke sig rigtig grundigt om i forhold til hvad det er

for et spor man vil betræde hvis det er eller når det er man vil forbedre vilkårene for

etablere barselsfonde således som alle andre erhverv og

men hvis man taler om obligatoriske ordninger

har jeg skitseret alternativerne så er det enten en

skatteyderne skal betale det er det der

han synes ikke det er underligt at man ikke har en tidsplan

konkrete problem det virker da ret

hvis man tilsluttede de selvstændige

og det var vist det eneste problem jeg

i det så er der sikkert en masse tekniske problemer

det lyder da ikke som nogen uoverkommelig opgave når man ser på at dele af de selvstændige

at det ikke hænger sammen økonomisk så det er ligesom ministeren lader som om han er positiv og så stiller han

jeg vil bare opfordre ministeren

til en ordentlig drøftelse

og når vi ikke ønsker at lave en ny obligatorisk ordning med for stor en betaling for at få det til at hænge sammen så er det for at undgå at komme i en situation som den tidligere regering kom i ved at etablere en ordning der kunstigt er udstrakt til en masse mennesker som

som ikke var et spørgsmål var hun meget mere venligsindet jeg har jo meget meget svært ved at finde ud af hvor df er men det kan godt blive meget svært for regeringen med med et df som støtteparti

det nemmere at skifte pengeinstitut det må formodes at det også vil medvirke til en større konkurrence på denne type af bankforretning med loven vil der komme krav om at forbrugerne ved indgåelse af aftaler om betalingskonto skal have udleveret et dokument der beskriver samtlige de gebyrer der er i forbindelse med betalingskontoen socialdemokraterne ønsker at følge forbrugerrådet tænks forslag der forpligter pengeinstituttet til at udlevere dette dokument allerede første gang en forbruger henvender sig og udtrykker ønske om at oprette en betalingskonto vi ønsker også en præcisering af at det skal være gratis at få udleveret gebyropgørelsen jævnfør artikel fem stykke en i direktivteksten desuden ønsker vi at der skal være et loft over

det må koste forbrugerne at have en basal betalingskonto vi finder det naturligt at loftet er de samme femten kroner om måneden som der er fastsat for basale

var tilhænger af vi stemte også imod

set var tale om at man skulle betale femten kroner om måneden for at have

en basal betalingskonto

lovbestemt gebyrstruktur

vil tage for den pågældende service

den basale betalingskonto skal tilbydes enten vederlagsfrit eller mod det der hedder et rimeligt gebyr

man vurderer er et rimeligt gebyr hvis man spørger i bankerne hvad et rimeligt gebyr

samme som det som forbrugerne vil kalde et rimeligt gebyr for en serviceydelse der står jo også i

nye gebyr ud fra tre parametre herunder pengeinstitutternes omkostninger samt det der hedder en rimelig fortjeneste jeg er ikke sikker på at det man kalder en rimelig fortjeneste inden for banksektoren er det samme som

forbrugerne kalder en rimelig fortjeneste vi

gebyrskrue det bliver et sted hvor

selv de allermindste mikrovirksomheder og når alle andre i øvrigt også skal

at sælge de her to lovforslag l en hundrede og tre og l en hundrede og fire og halvtreds fra

folk en udgift og

tale om falsk varebetegnelse vil jeg gerne sige til erhvervsministeren det er falsk varebetegnelse når man påstår at det her

er noget man får sådan en velerhvervet

til nej man får et nyt gebyr tillykke med

europa parlamentet hvor vi jo har skullet gennemføre rådets direktiv om sammenlignelighed mellem gebyrer og så videre men vi mener stadig væk at det her

i stedet for en rettighed

de danske forbrugere vi synes i det mindste at ministeren må gå ind at kigge kritisk på det her med at der ikke er et decideret loft over

er også det som der bliver redegjort for blandt andet i høringssvaret fra forbrugerrådet tænk hvori man jo også siger

et loft på de femten kroner om måneden altså en hundrede og firs kroner om året

betalingskonto selvfølgelig var inkluderet uden yderligere beregning

vælge én konto til det hele så

hundrede og fire og halvtreds er som sagt et tidligere lovforslag som vi stemte imod

har heddet l en hundrede og fire og halvtreds tidligere

ikke meget med det her at gøre det vil jeg da gerne erkende men

folk det er lidt en form for røveri når vi

banker så vi siger pænt

er sådan set det der er hele formålet med lovforslaget her eller i hvert fald en central del

kigge på rentesatser når man skal kigge

det kniber måske lidt mere på gebyrsiden det noget som kommer ind lidt ad bagvejen og man må sige

lidt ligegyldigt om man betaler sine omkostninger til et pengeinstitut eller en kreditformidler via renter eller via gebyrer det ender alligevel med at skulle betales fra den samme baglomme og derfor er det ganske fornuftigt at der nu kommer noget mere fokus på hvad man betaler som forbruger når det gælder gebyrer både i forhold til en årlig gebyroversigt

kan forvente at forskellige services

det skaber klarhed og det giver rigtig god mening det giver også rigtig god mening at der bliver lidt mere styr på hvad det er for nogle regler der gælder når man ønsker

flytte sit kundeengagement i et pengeinstitut til et konkurrerende pengeinstitut også hvis man ønsker at gøre det til et andet eu land

klarlagt præcis hvordan det skal foregå så man som forbruger ikke

tager alt for lang tid

en basal betalingskonto som andre har sagt ligger det

er lidt specielt og der må jeg sige at min tilgang nok er lidt anderledes end end dansk folkepartis ordførers

set forbrugerne en rettighed til at få en konto en rettighed som de ikke har

hvor man som pengeinstitut kan afvise at tage en kunde

fortsat hvis det er en der opfører sig til gene for andre kunder eller pengeinstituttets personale men man får altså en rettighed

jo ikke noget der er gratis ej heller for dem der udbyder de og derfor er der ligesom på indlånskonti en mulighed for at man

selvfølgelig være rimeligt og det er så defineret i direktivet som der også er blevet redegjort for men jeg må sige at for mig at se

handler det altså om at det er en positiv rettighed vi giver til forbrugerne at man nu har sikkerhed for at man har adgang til en betalingskonto således at man kan få ordnet sin betalingsservice

gøre brug af de digitale muligheder

pengeinstitut så for mig at se handler det altså om at vi giver borgerne en bedre rettighed nogle bedre muligheder og ikke en ny gebyrskrue for alternativet ville måske for nogle være at man slet ikke kunne få en sådan

der er tale om et ganske fornuftigt forslag der skaber noget mere gennemsigtighed og klarhed og giver forbrugerne nogle bedre rettigheder det skulle gerne fremme konkurrencen og det er der såmænd altid god grund til for

det betyder at vi som forbrugere kan slippe lidt billigere når konkurrencen styrkes så derfor er det et ganske fornuftigt lovforslag som vi naturligvis støtter

lovforslaget tilstræber at forbrugerne får mere gennemsigtighed i forhold til de desværre mange

uoverskuelige gebyrer som som bankerne

at man strammede op så forbrugerne allerede fik oplysninger om de gebyrer

når man indhentede tilbuddet og ikke som det fremgår af

samtidig med at en aftale om betalingskonto indgås

rigtig positivt at der fastsættes den her grænse på tolv dage for hvor længe det må tage at flytte en konto fra den ene bank

til den anden det er vi ikke særlig gode til

en del beregninger der viser at hvis vi var lidt bedre til at søge banker som

fra bankernes lommer og ned i almindelige danskeres

positivt indhold i det her lovforslag er det som er blevet drøftet mest heroppefra nemlig

mærkelig formulering kalder ikke attraktive kunder for bankerne til altså at alle danskere får ret til en basal betalingskonto det synes jeg er helt nødvendigt

jeg tror vi alle sammen godt ved at man kan fungere i samfundet

uden at have den her type konto altså der er så mange ting der foregår den vej og derfor er det afgørende at private banker nu

simpelt hen fordi det som alt muligt andet vi deltager i i samfundet er en nødvendighed for

ikke burde være en forretning men en rettighed og det gør selvfølgelig også at vi ikke er tilfredse med med den her formulering om at bankerne kan opkræve et

sættes et klart loft det kunne være de femten kroner om måneden som gælder

at få samlet et flertal i folketinget som

et sådan loft det er i hvert fald sådan jeg hører dansk folkeparti de vil godt nok siger de stemme nej til til

med til at vedtage et ændringsforslag der

den rigtige retning altså ved at sætte det her loft over det

have svært ved at forstå hvis dansk folkeparti ikke

med de ord vil jeg slutte jeg synes som sagt

og jeg håber vi kan få rettet de her hjørner

en forudsætning for at vi kunne støtte det her lovforslag i

at bankerne selvfølgelig kan få deres udgifter

en bestemt konto

erhvervsministeren

et specifikt ønske vi har haft i forbindelse med det her lovforslag så vi har egentlig tænkt os

er under den klare forudsætning at bankerne rent faktisk kan få deres udgifter dækket som jeg lige husker

det sektorens egen forventning at de samlede omkostninger

firs million kroner det var det man forventede og et ganske stort beløb det er jo en omkostning som skal

på den ene eller på den anden måde og derfor synes vi

konkrete

et lovforslag som på nogen måde har groet i vores have det her med at give

at der er et marked der bestemmer hvad der er behov for og når der er et behov vil markedet også levere på det men som sagt et lidt lunkent ja herfra under forudsætning af at

få dækket de omkostninger som vi

alle de forhold i vores samfund der er blevet nævnt nemkonto og

gør at det faktisk er nødvendigt at have en bankkonto er det ikke rimeligt nok at vi når vi overlader driften af for eksempel noget så vigtigt som finanssektoren

det her for det er en forudsætning for at vores samfund fungerer at borgerne kan deltage i samfundet altså er i ikke alligevel med al respekt for jeres

vi er meget uenige landet lidt for langt ovre i

ikke så meget for på trods af at han kan kigge ud i verden og se at det

i de lande hvor der er mulighed for at mennesker kan starte virksomheder at

det klart bedst der er nogle dilemmaer i det her

jeg sådan set også prøver at anerkende der er nogle

i et samfund i dag hvis man ikke har en konto vi har også lavet

så vi pålægger jo folk at konto der siger vi så

pålægger nogle private virksomheder at de skal tilbyde

få dækket de omkostninger som vi herindefra pålægger dem og jeg vil

krav til de virksomheder det gør vi på en lang række områder vi stiller miljøkrav vi stiller arbejdsmiljøkrav og det kan godt være at

og det er jo ikke altid sådan at man kan kompensere for det det er fordi

derfor stiller vi nogle krav derfor forstår jeg ikke helt hvorfor det ikke også er et rimeligt krav at stille at man skal tilbyde det her uden at man

det betyder at de skal have noget kapital

og det gør de altså ikke hvis ikke de kan få nogle udbytter den anden vej sådan fungerer det

gebyret og jeg synes da også at det peger i en fornuftig retning

alt i alt synes vi at der er rigtig mange gode tiltag i lovforslaget og det støtter vi gerne fra alternativets

overføre penge til andre mennesker samtidig synes jeg også det er godt at forbrugerne får mere klarhed over hvilke gebyrer de kan risikere

betale hvis de vælger den ene bank frem for den anden

hvor en af de store banker valgte at det var de fattige der ligesom skulle betale for at have en konto og så kunne alle

også en god diskussion om gebyrer og jeg tog lige et tjek

det giver mening at forbrugerrådet påpeger at gebyroplysningsdokumenterne skal foreligge i god tid vi synes også det giver mening at snakke om

vi støtte forslaget og vi håber at vi i udvalgsprocessen kan komme

gebyroplysningsdokumentet som fru ida auken også var

at forbrugerrådet netop påpeger nogle af de

lovforslaget for at det bliver rigtig godt og egentlig også mere i tråd med

står der at formålet med prisreguleringen er at sikre at så mange svagtstillede og kommercielt uattraktive forbrugere som muligt får adgang til betalingskonti med basale funktioner så det mest centrale her

som herre pelle dragsted også var inde på

ændringsforslag til lovforslaget jeg håber i hvert fald at df trods udmeldinger om

ikke bliver en gebyrskrue og at vi sikrer forbrugernes interesser i højere grad derfor vil vi fra

side også afvente vores stillingtagen synes direktivet er rigtig godt

næsten uanset hvad

for mennesker som vil både erhvervslivet

kan tvinge virksomheder til at tage nogle kunder

være forbrydere det kan være kunder som misligholder deres kontrakt det kan være kunder som generer og chikanerer andre og der kan man jo ikke som samfund sige til nogle virksomheder som er privat drevet og tjener deres egne penge

skal tage nogle bestemte kunder omvendt er vi jo også i en situation hvor man som borger i samfundet i dag har brug for

til en sådan konto samtidig med

at hvis man opfører sig direkte uanstændigt eller misligholder de aftaler der er

er hovedformålet med det her lovforslag jo at øge forbrugerbeskyttelsen ved at give den enkelte forbruger en række nye rettigheder og værktøjer som også kommer til at forbedre forbrugernes valgmulighed og generelt gør det nemmere

forholde sig til et aktivt valg af pengeinstitut det er

det som jeg så også synes er vigtigt at sige

gennemfører direktivet om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner i dansk ret

direktivnær implementering

mange partier der går op i at man ikke nødvendigvis skal lave en overimplementering via den måde vi laver dansk lovgivning på

er partier der stadig synes er vigtigt derfor vil

tydeligt at det her ikke betyder at vi går videre end det der bliver os pålagt

et af elementerne i lovforslaget som jeg

betalingskonto dermed får forbrugerne

for at få tilknyttet et betalingskort

brug af betalingsservice kontoen vil også kunne bruges som nemkonto men forbrugeren vil også

for at bruge kontoen til de nye mobile betalingsløsninger som

betalingskontoen skal tilbydes gratis eller til et fair og rimeligt gebyr

har jeg selvfølgelig noteret mig at det er der et ønske om at vi skal diskutere under udvalgsbehandlingen og det vil jeg bestemt også gøre alt andet ville nok også være mærkeligt jeg har trods alt også fornemmelse for at der er partier der mener at de allerede her kan se

regeringen var ved at bringe sig selv i mindretal

men jeg ved jo også at herre pelle dragsted går meget op i det samarbejdende folkestyre det gør han i hvert fald generelt når han holder taler nu må vi så se på om det også gælder i udvalgsbehandlingen men jeg rækker i hvert fald en stor bjørnelab frem til at vi diskuterer det her mig bekendt var der heller ikke nogen entydig melding

og det vil jeg gøre men jeg vil så også sige at sådan som det er tænkt

kunne føre tilsyn med at der ikke bliver opkrævet urimelige gebyrer i et institut og vil have kompetencen til at pålægge et institut at reducere sit gebyr såfremt det vurderes

joachim b olsen faktisk havde nogle ganske udmærkede betragtninger nu er han til stede i salen det er godt om at

polstring af bankerne så er der jo også et krav om at bankerne er i stand til at tjene penge og opbygge kapital det

det gratis jamen der er ingenting der er gratis der er

en lang diskussion om i dag men vi vender jo nok tilbage til til det spørgsmål lad mig også sige at et andet vigtigt tiltag i lovforslaget er at vi forbedrer gennemsigtigheden

også gør det nemmere for forbrugerne at sammenligne gebyrer på tværs af institutterne med lovforslaget bliver der indført nye regler om at pengeinstitutterne skal udlevere et såkaldt gebyroplysningsdokument til en forbruger samtidig med indgåelsen af en aftale om betalingskonto desuden skal oplysninger være let tilgængelige på

i filialerne alt sammen noget som er med til at skabe en større gennemsigtighed det

en lang række partier har kvitteret for ved siden af pligten til at udlevere et gebyroplysningsdokument indføres der endvidere krav om at pengeinstitutterne mindst en gang om året udleverer en gebyropgørelse til forbrugeren som viser de omkostninger som forbrugeren faktisk har afholdt igen synes jeg et godt gennemsigtigt transparent instrument som i bund og grund også gør det nemmere

lad mig til sidst sige at et tredje vigtigt element i lovforslaget her er at det fremover bliver nemmere for forbrugerne at skifte pengeinstitut og derved medvirke til en øget konkurrence mellem institutterne det er helt afgørende for mig og der må jeg sige at jeg er enig med enhedslistens ordfører det er sjældent det sker men når det sker skal man huske

vigtigt at man kan skifte mellem banker

og der er også penge at spare her vi ved fra utallige undersøgelser

se og teste hvor man gerne vil være og ikke mindst om der er penge at spare så med det vil jeg sige at jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget i udvalget og noterer mig også at der har været en god og imødekommende modtagelse af forslaget

der er ting vi nok kommer til at diskutere under udvalgsbehandlingen

betalingskonti der er gratis og det tror jeg

se at det ikke også skulle være almindelig logik for pengeinstitutterne så er der to ting som

diskutere eller i hvert fald få afklaret

direktivet skriver at man skal have gebyrdokumentet udleveret i god tid og at det her lovforslag lægger op til at det er ved indgåelse af aftale

for mig er det jo en overimplementering i bankernes

pengeinstitutternes interesse jeg kunne godt tænke mig

et krav at det blev udleveret samtidig med at man

årsoversigten kunne udleveres gratis hvis man kom ned i pengeinstituttet

spørgsmålet om det som har fyldt ret meget i dag

have en lidt mere teknisk gennemgang af

i en politisk forsamling her men jeg tror jeg vil indbyde til en

der er jo aldrig noget der nødvendigvis er gratis og man skal altid passe på at man ikke kun tager afsæt i hvad man selv

der kan jo være særlige omstændigheder der gør at man selvfølgelig som bank eller som institut skal

måde at tage et gebyr og så har vi jo finanstilsynet som

gebyr på baggrund af de foreslåede kriterier

at vurdere om et givet gebyr er rimeligt eller hvor meget den øvre grænse for et rimeligt gebyr

pengeinstitutter i det her land hvis man skal ind at vurdere individuelle sager og vurdere i hvert enkelt tilfælde hvis de overhovedet

bliver det jo et bureaukrati

jeg er ikke bankuddannet

en drøftelse om de her gebyrstrukturer i dag fra

under udvalgsbehandlingen hvor der så også bliver lejlighed til at komme lidt mere i detaljen nu har vi jo en politisk tilkendegivelse i dag og jeg mener stadig væk det er muligt

stået hvad de økonomiske byrder havde været for bankerne hvis det

fuldstændig umuligt at håndtere jeg noterer mig at der er en uenighed

de måtte få af administrative byrder men det er jo noget som

det igennem jeg gerne vil have som minister da det jo er regeringens lovforslag

at få komplicerede sager belyst via en teknisk gennemgang

det her som vi debatterer i dag

selv siger i sin skriftlige fremsættelse at den basale betalingskonto skal tilbydes enten vederlagsfrit eller mod et rimeligt gebyr

jeg synes at man også en gang imellem skal prøve at arbejde for at lave nogle ganske fornuftige vedtagelser i folketinget det er gerne det der skal drive en

frit for at komme til til det møde men hvis det er åbenlyst for enhver

og så kommer dem der har lyst

jeg går ind i den debat jeg tror bare jeg konstaterer at jeg tager en diskussion

teknisk gennemgang og hvem der kommer og hvem der ikke kommer